mødet er åbnet der er

ændringsforslag enhedslisten havde stillet om en langt bedre seniorførtidspensionsordning først skal træde i kraft den første januar to tusind og sytten og dansk folkeparti meddelte at

ville de støtte vores forslag det takker vi meget for

er stillet yderligere et lille ændringsforslag vi skal stemme om nu der fastsætter en ikrafttrædelsesdato

første januar to tusind og sytten

er der jo en helt ny situation

er der flertal for det ændringsforslag der så vil blive stemt ind i loven

hende men hun er her desværre ikke så i må prøve at deles om ansvaret i den forbindelse

som socialdemokraternes ordfører

så varmt omtalte under førstebehandlingen af det her lovforslag lad mig citere

en tilbagetrækningsreformen fordi

for kuffertslæberen ude i kastrup der har kravlet rundt i lastrum og slæbt på al det ragelse vi slæber hjem fra østen siden han var sytten år eller for sosu hjælperen

krop og sind for at give vores bedsteforældre nogle gode sidste år

hvis man skal leve i årevis på kontanthjælp eller uden forsørgelse fordi man er for nedslidt til at blive hængende på arbejdsmarkedet til man kan gå på pension som syv og tres eller otte og tres årig eller endnu senere så kære socialdemokrater er det ikke nu i skal slå til

fastholde den indstilling der ligger i betænkningen om at stemme imod

kuffertslæberen og sosu hjælperen og alle de andre der bliver nedslidt længe før tid en god forklaring på det

sænke mit indtrængende blik dybt i hendes øjne i den her forbindelse men igen i må deles om ansvaret jeg vil gerne minde om

vi må også konstatere at seniorførtidspensionen har spillet fallit med de ganske få der er sluppet igennem

en ny pensionsordning eller en gennemgribende revision af seniorførtidspensionsordningen en pensionsordning der konkret tager stilling til hvert enkelt menneskes situation uddannelse antallet af år på arbejdsmarkedet og eventuel fysisk nedslidning eller mental udbrændthed hvor er det godt sagt

ikke tager højde for alle de kriterier herre karsten hønge nævner det mener jeg nu heller ikke er nødvendigt vores forslag forholder sig til det centrale nemlig

seniorførtidspensionsordning så den rent faktisk kan bruges til noget for dem der er fysisk eller psykisk nedslidt sf understreger jo så tit at de

som enhedslisten som de ynder at kalde et alt eller intet parti

så et forslag som ikke rummer alt det sf gerne vil men som ikke desto mindre er en markant forbedring af den

har i dag så jeg forstår simpelt hen ikke hvis sf ikke kan støtte det jeg efterlyser også stadig en forklaring på at sf som begrundelse for at stemme imod vores ændringsforslag føler sig bundet af tilbagetrækningsforliget

sf ikke bundet af så hvordan hænger det sammen kære socialdemokrater og

beklage at vi da

pensionsalderen for folketingspolitikere kom til at stemme forkert i sidste uge alle andre gange

vi har stemt om det

grundlæggende har enhedslisten sådan set været positiv over for at give de her muligheder til kommunerne om fritagelse for grundskyld

gået fra at handle om om grunde der var ramt af kystnedbrydning til også at omfatte grunde der er omfattet af hjemkaldelsesklausul og tilhørende ændret

der pludselig bliver blandet ind i det her lovforslag og vi har rejst en række spørgsmål om hvor mange grunde der findes med hjemkaldelsesklausuler og hvad konsekvenserne

vi har fået det svar at det ved man ikke det synes vi er noget lovsjusk og

men man har insisteret på at få noget helt andet ind i

undervejs og vi synes det burde ude i høring

der er nogen som får en eller anden gevinst som ikke var tilsigtet og det kan også være der er nogen som måske burde være kan man sige omfattet af loven

ikke sendes ud i høring derfor kan vi ikke støtte de ændringsforslag der er

det lovforslag der omhandler indfasning af elbiler over en fem årig

der har man jo lavet en politisk aftale der er betinget af at man kunne få en eu notifikation altså en form for eu godkendelse af at de ændringer man laver er lovlig statsstøtte det foregår normalt i en mundtlig proces og derefter eventuelt i en skriftlig proces

til behandlingen af lovforslaget altså andenbehandlingen

melding fra kommissionen at det næppe var sådan at man

om hvordan man håndterer det og vi har et fast ønske om at gennemføre loftet men selvfølgelig

med de eu statsstøtteregler der gælder

foråret to tusind og og seksten

kommer forhåbentlig på et tidspunkt men man har behov for at

hvordan man gør det på lovlig vis inden for eus statsstøtteregler sådan er det ganske

efter skatteministeriets opfattelse heller ikke tale om ulovlig statsstøtte men det er jo den melding vi har fået mundtligt fra kommissionen

ender man i en situation hvor man vil kunne få en sag

men det vil være en sag hvor dem der køber en lille elbil

en ændring af registreringsafgiftssystemet hvor man indfaser elbilerne så de ikke bliver ramt af fuld afgift de

og det er finansiering man finder inden

bilområde

omfordeling inden for registreringsafgiftssystemet der ligger nogle elementer i den aftale der er lavet og der fremrykker man så et af elementerne

man ikke havde loftet betød meget dengang

jeg vil

bliver det finansieret af en omlægning af bilafgifterne det

jeg er uenig i at det her får stor betydning for registreringsafgiftssystemet i det hele taget det tror jeg ikke det får men jeg er enig i at man selvfølgelig skal tage kampen og det er jo også det vi har tilkendegivet i et brev til folketingets skatteudvalg at vi vil vil

gå i dialog med kommissionen og fremføre en argumentation om at det her loft selvfølgelig er fuldt

eller hvis de anerkender det med en nuance eller en lille ændring

så det skal man passe på med

fjorten dage efter en folkeafstemning hvor den danske befolkning har sagt ikke mere eu så

i forbindelse med et lovforslag opleve at eu siger nej

ned og siger okay eu vi står ret vi gør som i siger vi lader være med at køre med det loft man kunne jo have valgt at sige okay

vi synes det er en rigtig dårlig aftale og vi har jo

i langt hen ad vejen ja faktisk helt til målstregen påpeget at man

har kørt videre og derfor har man jo selv bragt sig i den her

det er herre

han

fælles om at fremføre en hel stribe af de her forslag der ligger rigeligt med finansiering i det afgiftssystem vi har i dag hvis man ellers vil og hvis man

i de forslag vi har haft til den fortsatte afgiftsfritagelse faktisk ikke har opereret med at indarbejde et loft hvis vi skulle have tilsluttet os den her aftale havde vi selvfølgelig accepteret det loft men i den fortsatte afgiftsfritagelse ville det ikke have

gavne den grønne omstilling i transportsektoren

en udvidelse af elbilmarkedet som jeg sagde lige før

gå i gang

en diskussion af hele den her aftale om elbilerne det kan vi for min skyld godt men

ændringsforslag vi egentlig skal diskutere og vedtage nu og på mandag så den endelige vedtagelse af

det er usædvanligt at man kan komme med ændringsforslag fra skatteministerens side i

ændre på det her lovforslag umiddelbart før

helst ville have gennemført aftalen som den blev indgået naturligvis det var derfor vi lavede den som

man havde og den aftale vi var i gang med at indgå hos kommissionen og vi fik den besked under forhandlingerne at det ville være i orden

højde for i hvert fald hvis man vil

jeg kan forstå at dansk folkeparti og enhedslisten kan finde hinanden i

jeg ville som sagt også helst have gennemført aftalen som den var og forstår ikke det argument vi bliver mødt med og jeg håber

forholdene mere lukrative for elbilerne hvorfor det forekommer mig uforståeligt at dem der har været kritiske over for aftalen egentlig ikke godt vil hjælpe med at få den på plads det kunne herre henning hyllested jo

det der vil være tilfældet så hvis ikke man gennemfører de her ændringsforslag nu og på mandag vedtager den lovgivning der er

at der vil være fuld fritagelse med de store omkostninger der følger med

hvis man ikke vedtager ændringsforslaget nu og vedtager lovforslaget på mandag jeg skal bare minde om efter en hurtig gennemlæsning

ikke stillet ændringsforslag der gjorde at man kunne forlænge den fulde afgiftsfritagelse af elbilerne det kan man godt stille sig op og sige

at have de mange milliarder kroner det vil koste at gøre det de næste

begyndt at gå så tilpas godt for elbilerne at man er nødt til at foretage

lidt aparte i hvordan partierne stiller sig nu

gået fra at være inklusive dansk folkeparti socialdemokratiet de radikale og regeringen til at det nu alene er socialdemokratiet og det radikale venstre der tager ansvar for at få bragt den her aftale igennem folketinget og det er da på en måde opsigtsvækkende at så relativt lille en justering der skal til for at man kan gennemføre det

støtteparti at man ikke kan afklare

den slags man kan muntre sig lidt

skatteministeren i dag lyder noget anderledes når han skal være pragmatisk i forhold til beskeder fra eu end venstre gjorde da vi diskuterede optjeningsprincipper og andre ting da var der ikke noget med at rette ind og man skulle teste eu og føre sager og det

efter at regeringen ændrede på registreringsafgiften i finansloven hvad vi jo var modstandere af at den gjorde især den måde den finansierede det på ikke lavede en egentlig omlægning af

det med at at den her grænse

der er omfattet af en langsom indfasning

jamen jeg vil give fru lisbeth bech poulsen ret i at det egentlig havde været at foretrække at vi var i gang med at diskutere en større omlægning af bilbeskatning i danmark der

ville skabe et beskatningssystem et afgiftssystem

som ansporede mere til at få

men i det her tilfælde handlede det jo alene om at løse en udfordring

vi var nået dertil hvor vi lige så langsomt skulle have indfaset dem i det almindelige registreringsafgiftssystem det

det er muligvis rigtigt jeg tror nu ikke at vi kommer til at være det eneste land der har det men når det for os haster lidt mere end for andre lande med at finde en form for løsning på hvordan man får elbiler ind i det almindelige registreringsafgiftssystem

det er det vi har gjort ved at lave en aftale

også det vi gør ved at få den igennem folketinget når man så springer fra den og siger at man vil stemme imod den så er konsekvensen jo at der bliver en fuld afgiftspålæggelse den

fuldt ud hvis herre dennis flydtkjær er dybt forbløffet over hvordan regeringen argumenterer i sager der har at gøre med henstillinger fra

at liberal alliance syntes at det var små biler

ville tilgodese så havde man jo indrettet sit forslag til finansloven anderledes

på en måde hvor det giver så stor en rabat som muligt til de største biler man kunne sagtens have lavet det fuldstændig anderledes sørget for at det var mere målrettet den første del af en bils pris så jeg køber ikke

merete riisager på nogen måde skulle være særlig optaget af hvordan forholdene er for folk der gerne vil købe en lille bil det handler om at de dyreste biler bliver billigere og det var derfor champagnepropperne røg af flaskerne i liberal alliances gruppeværelse tillykke med den gevinst i finanslovsforhandlingerne

bare sige at uanset hvilken form for elbil der er tale om uanset hvilket segment den ligger i hvor mange penge

blev betragtet som et nødvendigt fradrag for at have radio

ordføreren

har ikke tænkt sig at stemme for den som jeg forstår det det er da fuldstændig rigtigt dansk folkeparti har tænkt sig at stemme imod det ændringsforslag nu og som jeg forstår det det kan man jo korrekse hvis ikke

også tænkt sig derefter at stemme imod hele lovforslaget på mandag

ikke bliver gennemført det er da at løbe fra en aftale vi havde en aftale om hvordan man skulle føre elbilerne ind i det almindelige registreringsafgiftssystem og den vil blive gennemført så er der et element i det der ikke umiddelbart kan indføres men som vi har en aftale med hinanden om skal indføres senere

man gået fra det hele eftersom man ikke stemmer for det der er et lille element af det der handler om

hvor man indfaser og hvor der er fuld

dialog der pågår nu mellem skatteministeriet og kommissionen jeg er lige så forbløffet som herre alex ahrendtsen og andre over at

der er undervejs i forhandlingerne taget store hensyn til dansk folkepartis ønsker det må man sige

principielt kun om ændringsforslagene høre at debatten spreder sig lidt mere ud så jeg vil egentlig lige starte med at sige at baggrunden for

at hvis man ikke gjorde noget ville elbilerne rigtigt nok blive ramt af fuld afgift per

går så ind i et konstruktivt forløb med resten af partierne i folketinget hvor vi blandt andet frem til en model hvor der skal være et loft

lempeligere indfasning vi får på det tidspunkt at vide af embedsværket i skatteministeriet at det har man haft en drøftelse med eu om

at vide at det kan man godt gøre altså at det ikke er statsstøtte her midt i lovbehandlingen

engang en skriftlig ikke en fast afgørelse som man kan forholde sig til

godkender vi altså ikke den præmis om at det her

skulle være ulovlig statsstøtte

det mener skatteministerens embedsmænd heller ikke det er men alligevel vælger man vælger man så

det er meget principielt det handler ikke om et stort provenu men vi frygter

sprede sig til resten af afgiftssystemet

hvis man accepterer at et skalaknæk i med loftet skulle være statsstøtte

hinder for at man kan se på det på samme måde for de almindelige biler hvor man i dag

ja så må det jo også være ulovlig statsstøtte til fordel for de billigere biler det er vi ganske enkelt

skatteministeriets embedsfolk også og derfor ser vi altså ikke nogen grund til at man

at fjerne loftet

er løbet fra en aftale vi står

loftet jo en væsentlig del af præmissen for den aftale

del af forudsætningen for det men forudsætningen var jo også at vi fik at vide af embedsværket at man

kommissionen og at man havde fået vide at det her ikke ville være statsstøtte

statsstøtte så det var helt klart at vi alle sammen forventede

gerne tage et ansvar for at finde en lempelig indfasning

jo som bekendt gerne set en fortsættelse af den fulde afgiftsfritagelse for elbiler vi havde sågar sat fem hundrede million kroner af til det i vores finanslovsforslag og vi har betinget os i den aftale vi har lavet med regeringen at vi står helt frit

hvis der skulle vise sig et flertal for en sådan

i det der kommer fra

kommissionen vel er det også et mysterium hvad dansk folkeparti har

den usikkerhed synes jeg altså ikke at vi kan være bekendt at sætte helt almindelige danske elbilejere

at vi kan være bekendt at sætte hele det erhvervsliv som arbejder med det her emne i den usikkerhed jo hvis det var noget der handlede om milliarder af kroner men det er det jo ikke det handler om sølle fem og tyve million kroner næste år en gang for alle det andet der er sket ud over det der er kommet fra eu er jo at registreringsafgiften er blevet nedsat

jo sket flere ting det er jo ren eu politik må man forstå når

at jeg nok er den der er mindst utilfreds her i dag jeg

det er et lille skridt fremad derfor er

vi endnu mere glade for den her aftale vi

fuld afgiftsfritagelse men

bedre set med elbilbranchens øje

hundrede procent at forstå enhedslistens rationale men jeg troede

kunne stemme for noget der gjorde tingene en lille smule bedre og at man altid stemme imod noget der

at enhedslisten må medgive mig der gør den her aftale en lille smule bedre

vi er utrolig glade for

der holder hånden under det indre marked og sørger for at man ikke bare kan give statsstøtte

derfor er der ikke noget unaturligt i at kommissionen holder øje

kan komme ind under begrebet statsstøtte i eu retlig forstand men grunden til at jeg synes det er en forkert måde

i forbindelse med de her ændringsforslag nu synes vi jo helt grundlæggende at det

gået om bord i det her fordi det

som jo i høj grad efter vores mening fortsat har brug for

vi har rent faktisk også den principielle holdning

de stemmer imod det der er ingen forpligtelser

både fra os selv fra sf og fra alternativet

at og vi går

hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer en tre uden for betænkningen af skatteministeren som vedtaget

hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer fem uden for betænkningen af skatteministeren som vedtaget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer seks af skatteministeren

hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer syv uden for betænkningen af skatteministeren som vedtaget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer ni af skatteministeren

der stemmes om ændringsforslag nummer ti af skatteministeren

er vedtaget hvis ikke afstemning begæres betragter jeg

som handler om at dem der kører over storebæltsbroen for at komme på arbejde skal have en tyver mere i fradrag

set bare i al fredsommelighed

ændringsforslag nummer en af et mindretal

så

af et mindretal tiltrådt af et mindretal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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

behandling uden fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse

energi forsynings og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

og der kan stemmes

er forkastet

ændringsforslag nummer otte og ni stillet af det samme mindretal bortfaldet så slutter vi

mindretal

god ro

det er vedtaget

udtale sig da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

er det en meget stor og vigtig international begivenhed som skal revidere narkotikapolitikken i fn

fn og den internationale narkotikapolitik bygget

politi og og fængselsstraffe

senest af

kofi annan i spidsen som erklærer the

eller krigen mod narkotika

det er nogle af de tanker

særlige samling der skal holdes i i fn den her forespørgsel handler så meget klart om

der vil være danmarks stilling i den forbindelse altså når vi sammen med mange andre lande skal diskutere international narkotikapolitik

skriftlige svar vi har fået fra ministeren indtil videre viser at danmark har lagt sig man sige i slipstrømmen af eu med fokus på at være balanceret som det hedder

man har slået på at narkotikapolitik skal

at dødsstraf for narkotikaforbrydelser skal afskaffes og som en tredje ting at civilsamfundet skal inddrages mere og det er jo gode pejlemærker det tror set alle er enige om men det store spørgsmål bliver så

vi formentlig også skal diskutere i dag der er mange lande som allerede internationalt

styrer slagets gang tak for

om hvordan regeringen stiller sig til fns generalforsamlings særlige samling om narkotika i to tusind og seksten ungass som den særlige samling kaldes finder sted fra den nittende til den enogtyvende april i new york forberedelserne er allerede i fuld gang og dem vil jeg meget gerne vende tilbage til det er første ungass om narkotika vi skal dog helt tilbage til nitten otte og halvfems for at finde den seneste meget har ændret sig siden da men det har ikke ændret sig

er der grundlæggende tale om et grænseoverskridende problem for eksempel har producent og transitlandenes indsats for at begrænse udbuddet af narkotika betydning for os i de traditionelle aftagerlande og vores indsats for gennem forebyggelse behandling og skadesreduktion at begrænse efterspørgslen har betydning for producent og transitlande i øvrigt er det ikke længere helt så enkelt at dele landene op på den måde i de traditionelle transit og producentlande er der også misbrug og narkotikaproduktion ses også i de traditionelle aftagerlande kernen er at narkotikaproblemet er internationalt

ansvar for indsatsen mod problemet det er i det lys man skal se ungass når vi taler om ungass er det vigtigt at holde sig for øje at ikke alene narkotikaproblemet ser meget forskelligt ud fra sted til sted det gør indsatsen mod problemet så sandelig også selv om vi i vores del af verden ikke har fundet de vises sten og fortsat har vores udfordringer for eksempel de alt for mange narkotikadødsfald så har vi formået at udvikle indsatsen udviklingen hænger sammen med vores tilgang til narkotikaproblemet det er en tilgang som afspejler sig i den danske linje

en linje jeg taler om hvad er det vi fra dansk side gerne ser fremhævet i slutdokumentet fra ungass vi vil gerne have fremhævet at narkotikapolitikker skal være balancerede

gennem forbud og kontrol

behandling og skadesreduktion i nogle dele af verden står forbud og kontrol mere eller mindre alene balancen mangler når man ikke også gør en indsats for

og for at begrænse de skader som misbruget medfører indsatsen skal i videst muligt omfang basere sig på evidens selvfølgelig skal vi ikke bare overlade narkotikapolitikken til eksperterne det er til syvende og sidst politikernes ansvar men vi skal også politikere lytte til eksperterne en indsats har trods alt mere

sig hvis vi ikke blot tror at den virker

eksperternes ord for dens evidens i ungass slutdokumentet vil vi også gerne have fremhævet at narkotikapolitikker skal bygge på menneskerettigheder det passer også godt sammen med hovedformålet med fns narkotikakonventioner det er nemlig at

og velfærden det er en opfattelse som desværre ikke alle har lige stor forståelse for det betyder bla

at narkotikaforbrydelser nogle steder straffes med døden som en naturlig følge af at narkotikapolitikker skal bygge på menneskerettigheder mener regeringen også at dødsstraf for narkotikaforbrydelser bør afskaffes i slutdokumentet vil vi også gerne have fremhævet at civilsamfundet har stor

i eu har man etableret civil

til fns narkotikakommission der er baseret i wien

narkotikakommissionens samlinger denne komité har sammen med new york ngo committee on

force formålet med den taskforce er at bidrage til forberedelserne af ungass desværre ses civilsamfundet nogle steder mere som en modspiller end som en medspiller der er forskellige syn på hvilken rolle civilsamfundet skal spille lokalt nationalt og internationalt det synes jeg er meget ærgerligt for i danmark har vi nogle rigtig gode erfaringer med at samarbejde og inddrage civilsamfundet den linje jeg her har beskrevet altså om balance evidens menneskerettigheder og civilsamfund

i det internationale narkotikasamarbejde og sr regeringen fortsatte linjen i forbindelse med forberedelserne af ungass i august tilkendegav jeg over for sundheds og ældreudvalget at vi i regeringen agter at fastholde den linje

for udvalget tilkendegav jeg også at vi fortsat vil lægge vægt på at den danske linje afspejles i en fælles eu holdning danmark opnår nemlig først og fremmest størst mulig indflydelse under forberedelserne af ungass hvis vores linje fremføres af eu formandskabet på vegne af alle medlemsstaterne derfor lægger vi også under forberedelserne først og fremmest vægt på at deltage i og bidrage til de drøftelser hvor den fælles eu holdning fastlægges indtil videre er den danske linje da også afspejlet i den fælles eu holdning en holdning som senest blev fremført i sidste uge da fns narkotikakommission holdt møde i wien i eu sammenhæng er vi altså enige om at nakotikapolitikker skal være balancerede og evidensbaserede at de skal bygge på menneskerettigheder og at civilsamfundet har stor betydning

i eu er vi også enige om at bakke op om fns nakotikakonventioner

for konventionerne udgør en forpligtende ramme som er fælles for praktisk talt alle lande netop fordi narkotikaproblemet er grænseoverskridende er det til alles fordel at have en fælles ramme for indsatsen det

fleksibel ramme selv om konventionerne er gamle forhindrer de

indsatsen for eksempel har vi i danmark indført en ordning med lægeordineret heroin og en ordning med stofindtagelsesrum sidstnævnte har vi i øvrigt lige prioriteret i fællesskab

i hvert fald en stor del af os i satspuljeaftalen og nogle af os også her i forbindelse med finanslovsaftalen det forhindrer konventionerne efter vores opfattelse ikke hvis nogen for eksempel fns kontrolorgan sætter spørgsmålstegn ved det

i nogle lande har man indført lignende ordninger i andre lande har man indrettet sig helt anderledes så forholdene er heller ikke ens og

til forskellighederne alene inden for eu har landene indrettet sig ganske forskelligt ja vi

den anden side af øresund for at kunne konstatere det forskellighederne skal

grund af konventionernes fleksibilitet også mulighed for

af alle eus medlemsstater

fns narkotikakonventioner giver vide rammer for udviklingen af indsatsen på nationalt plan legitimerer de også brugen af narkotika til medicinske og videnskabelige formål det er en vigtig pointe fordi narkotika jo indgår i mange lægemidler som er helt uundværlige i vores sundhedsvæsen det er en misforståelse hvis landene implementerer konventionerne på en måde som unødigt begrænser den legitime brug af narkotika indsatsen mod narkotikamisbrug må helt klart ikke betyde at for eksempel kræftpatienter ikke kan få smertestillende medicin eller at operationer

alt muligt ind om rækkefølgen i det her

en meget spændende

jeg vil sige at krigen mod narkotika

ført i mere end fyrre år og den har fejlet fuldstændig det burde være klart for enhver flere og flere straffe hårdere bøder minimumsstraffe mere politi og mange flere sanktioner

hele tiden kommet mere af men problemerne er ikke blevet mindre selv hvis man kigger

hvor mange misbrugere vi har i danmark kun på trods af strafskærpelser og flere sanktioner det er den samme tendens man ser på verdensplan fn estimerede sidste år at antallet af stofbrugere på verdensplan

og fra bare to tusind og otte til to tusind og tolv steg det antal med atten procent det er altså

ikke er kommet meget godt ud af den linje der har været ført indtil videre samtidig finansierer

narkotika organiseret kriminalitet det er den mest lukrative

og i to tusind og fem blev det vurderet at der var en samlet salgsværdi af narkotika på verdensplan på tre hundrede og to og tredive milliard dollar det er et helt ufatteligt stort beløb der ryger i lommerne på organiserede kriminelle

underminere vores retssamfund og og vores demokrati især i landene i sydamerika hvordan narkokarteller nærmest har overtaget hele stater og undertrykker befolkninger de menneskelige omkostninger er enorme og det er en ulykkelig skæbne når

det har sundhedsmæssige konsekvenser både

kan vi se hvordan et misbrug kan ramme mennesker rigtig rigtig hårdt

den måde hvorpå verdens ledere håndterer problemerne og forsøger at håndtere eksistensen af stoffer på

i lande som mexico og honduras

firstusind mennesker der er blevet dræbt i kampen mellem narkokartellerne og militæret siden to tusind og seks firstusind mennesker er døde ikke af narkotika men som en følgevirkning

dødsstraf for narkotikaforbrydelser de henretter omkring tusind mennesker hvert eneste år og i et land som usa sidder der omkring en halv million mennesker fængslet

mindre forbrydelser som besiddelse til eget forbrug kan altså føre til rigtig lange fængselsstraffe i et land som vi ellers ofte sammenligner os

overalt i verden ser vi hvordan kontroltilgangen

betyder at det bliver sværere at bekæmpe hepatitis og og

arbejdslejre uden dom

og det går både ud over bagmændene

er ofre og har brug for hjælp derfor er det bestemt ikke uvæsentligt når ministeren taler om menneskerettigheder og taler om at bære menneskerettighederne

og kampen mod dødsstraf ind i i ungass

problemerne til livs skal vi erkende to ting som ministeren mangler at erkende i sin tale

sociale og sundhedsmæssige konsekvenser ikke kun er et resultat

resultat af den måde man forsøger at bekæmpe stofferne på den bliver et problem i sig selv for det andet

vi indse at en målsætning om en total narkotikafri verden er utopisk

nemlig at få den størst mulige reduktion af de skader der opstår

hovedregel en tilgang som forværrer problemerne i stedet for

afhjælpe dem og vi ved jo fra

leve uden at skade sig selv uden at skade andre og det omkringliggende samfund

er

i socialdemokratiet er vores tilgang til narkotikapolitikken balanceret og evidensbaseret

at fjerne udbuddet af narkotika med forbud straf og politiaktioner

køber narkotika ved at føre en forebyggelsespolitik behandle

vores narkotikapolitik går altså på to ben det er

fremhæve at vi selvsagt er imod dødsstraf

asiatiske medlemslande i i fn

at fns narkotikakonventioner bliver implementeret så hårdt

for eksempel ikke kan give smertelindring

inde på lægeordineret heroin det siger sig selv at hvis patienten

jeg på vegne af socialdemokraterne venstre konservative og dansk folkeparti læse

folketinget noterer sig at fns narkotikakonventioner er fleksible og giver vide rammer for udviklingen af indsatsen på nationalt plan og at konventionerne ikke bør implementeres på en måde som forhindrer retmæssig brug af narkotika til medicinske og videnskabelige formål samt at den hidtidige danske linje under forberedelserne af fns generalforsamlings særlige samling om narkotika i to tusind og seksten har været at arbejde for at det i et slutdokument bliver fremhævet at narkotikapolitikker skal være balancerede og evidensbaserede så der ikke ensidigt fokuseres på at begrænse narkotikaudbuddet gennem forbud og kontrolmæssige foranstaltninger men også på at begrænse narkotikaefterspørgslen gennem forebyggelse behandling og skadesreduktion

ordføreren overser en meget meget vigtig ting i sin tale og det er

i den diskussion som uundgåeligt vil være

om mulighederne for afkriminalisering ordføreren læser et

op hvor man siger at konventionerne skal fortolkes

sundhedsområdet og jeg har

været sundhedsordfører ministeren har meget

måde som regeringen har valgt at gå ind i

og socialdemokratiets ordfører har

når vi sammenligner os med

at skadereducere vi har i dag som

tror ministeren var inde på lægeordineret heroin vi har sundhedsrum vi har stofindtagelsesrum vi har sprøjteudlevering døgnbehandlingssteder og så videre

et foregangsland jeg var faktisk selv

men som vi nu via satspuljemidler har været med til

bevilge penge til

læser den her konventionstekst og læser de spørgsmål og svar der er blevet

giver dem blot adgang til at få endnu flere stoffer

at danmark er blevet et af de her transitlande som vi hører om

transitland specielt efter vi ophævede vores grænsekontrol

narkotika ved grænsen men det må vi jo ikke mere

selv om toldere fortæller

narkotika der kommer ind i vores land

jeg savner når vi har den her debat er

kan sikre at man ikke kommer dertil at man

bliver misbruger mange af de sjæle som jeg snakker med specielt også de to mennesker

dertil hvor de føler at de skal

der burde vi være meget bedre til at hjælpe dem en ting er

vi hjælper dem med lægeordineret heroin og hjælper dem til at de kan tage deres fix

sted at bo de kan få lov til at komme på et forsorgshjem hvor de så ikke kan se deres børn

tvangsfjernet eller de kan ikke få ordnet deres tænder

har ikke nogen husleje det var det jeg hørte fra de mennesker

de ønsker en helt anden indsats på området så

det er

med til at øve indflydelse på hvad andre lande skal

hvis andre lande skulle kæmpe for at vi skulle gøre noget bestemt

jeg synes jo det er utrolig vigtigt at vi

også lærer af hinanden altså at vi lærer

fns generalforsamling afholder en såkaldt særlig session ungass udelukkende med narkotikaudfordringerne på dagsordenen denne særlige session er en vigtig milepæl i at nå de politiske mål som medlemslandene fremsatte i to tusind og ni under overskriften

og de mål som man er enige om at nå inden to tusind og nitten

fra venstres side mener vi at udfordringerne på narkotikaområdet skal løses internationalt gennem grænseoverskridende samarbejde og fælles konventioner men også ved en national indsats både eu og fn spiller en central rolle og det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg håber på at danmark kan fortsætte samarbejdet med europol så vi også på narkotikaområdet kan bekæmpe international kriminalitet gennem grænseoverskridende samarbejde i venstre ser vi med stor alvor på de udfordringer som narkoen

i forhold til forebyggelse behandling af stofmisbrug og de skader som desværre følger med stofmisbrug vi har fra venstres side bakket op om en stribe initiativer lige fra satspuljen i to tusind og seksten hvor vi styrker forebyggelsen af overdosisdødsfald med udlevering af nalokson så misbrugere kan hjælpe misbrugere til udbredelse af en række behandlingsmodeller

lægeordineret heroin til de hårdest ramte stofmisbrugere retten til lægesamtaler inden for tre dage og en styrket indsats for unge som er blevet syge af hashrygning og har fået en psykose at stofmisbrug har fatale konsekvenser for den enkelte og for familier har vi desværre set alt for mange kedelige eksempler på vi har netop med den seneste satspuljeaftale aftalt at vi næste år skal behandle et lovforslag som skal styrke den forebyggende indsats

gravide misbrugere så vi styrker mulighederne for at hjælpe de gravide misbrugere og forhåbentlig ad den vej kan undgå at det lille barn får skader fra venstres side bakker vi op om eus narkotikastrategi

efterspørgsel koordinering og et internationalt samarbejde set i lyset af at fns konference uden tvivl vil være en anledning for nogle til at drøfte fn konventionen er det vigtigt for mig at understrege at vi fra venstres side ikke ønsker at konventionerne implementeres på en sådan måde at man ikke kan anvende for eksempel cannabis til medicinske eller videnskabelige formål og netop diskussionen om medicinsk cannabis havde vi jo så sent som i sidste uge her i folketingssalen under debatten tilkendegav jeg meget klart på venstres vegne

det må konventionerne ikke skygge for hvilket de i øvrigt heller ikke gør

kan vi fra venstres side ikke bakke op om at narkotika som rusmiddel legaliseres

den nuværende regering og med fn i øvrigt der foreligger en vedtagelsestekst som blandt andet tager udgangspunkt i at den danske position fortsat

jo

interessant at både ministeren og og venstres ordfører

ikke er evidens for at den

jeg undskylder at jeg er lidt forkølet

liberal alliance ser ikke på nogen måde brugen af rusmidler som noget harmløst de alvorlige skader og risici der knytter sig til misbrug er velkendte men det har gennem mange år vist sig at løsningen ikke er straf den eksisterende politik har slået fejl et halvt århundredes kriminalisering

antallet af misbrugere eller mindsket kriminaliteten tværtimod hvorfor fortsætte med noget vi har konstateret ikke virker

man får måske blot behov for at begå et nyt indbrud for at kunne købe

der er tale om en indskrænkelse af borgernes frihed som skader langt mere end den gavner kriminalisering og straf

bruges over for skadelige handlinger

human rights gør gældende at det er en menneskeret at kunne bestemme over egen krop stofmisbrugere hører til gruppen af de allersvageste i vores samfund

de afvises ofte på skadestuer og de kan ikke modtage behandling i det generelle system hvor man ikke vil behandle patienter hvis de har flere diagnoser hvilket ofte er tilfældet for narkomisbrugere som for eksempel også kan være hiv smittede eller have andre følgesygdomme

hjemløse disse mennesker har brug for hjælp ikke for straf i venstres vedtagelse

at den danske linje skal arbejde for at narkotikapolitikker skal være balanceret mellem kontrol og behandling det hørte vi også ministeren sige

mål at styre efter når ingen tilsyneladende rigtig kender omkostningerne

kontrol det tætteste jeg

er en engangsudgift i to tusind og fire på to og halvtreds million kroner og så cirka seks million kroner i årlige driftsudgifter

er tale om balance i liberal alliance

i danmark har fået nedsat et uafhængigt ekspertudvalg hvori brugerorganisationer og flere af de mest indsigtsfulde eksperter på området skal deltage således at vi kan sikre en fagligt velfunderet tidssvarende og koordineret indsats over for narkotika det er det som vi kalder inddragelse af civilsamfundet

er fundet midler til stofindtagelsesrum de såkaldte fixerum så misbrugere kan indtage deres stof i mere trygge omgivelser og med langt mindre risiko for sygdomssmitte og dødsfald vi opfordrer regeringen til at danmark bidrager til fns specialsession om narkotika med en erklæring der opfordrer til et brud med forbudspolitikken fordi den underminerer sundhed og basale menneskerettigheder hvilket også påpeges af de cirka en hundrede og halvtreds civilsamfundsorganisationer i det nye verdensomspændende stop the harm

initiativ

har forholdt sig tiltagende kritisk og i stigende grad anbefalet nye narkotikapolitikker der ikke er baseret på

human rights watch internationalt røde kors og global commission on

til at vi

folketinget noterer at regeringen under forberedelserne af fns generalforsamlings særlige samling om narkotika i to tusind og seksten har fokuseret

skal bygge på menneskerettigheder

og at narkotikaefterspørgslen bør begrænses gennem forebyggelse behandling og skadesreduktion folketinget bakker op om dette folketinget konstaterer desuden at årtiers krig mod narkotika med ensidig og overdreven brug af forbud og sanktioner mod brugerne har vist sig både ineffektivt og direkte skadelig for brugerne og det omgivende samfund som også clobal commission

konkluderede i to tusind og fjorten folketinget

fastlagt at regeringen og nu citerer jeg vil arbejde for fremhævelse af balancerede og evidensbaserede narkotikapolitikker så der ikke ensidigt fokuseres på at begrænse narkotikaudbuddet gennem forbud og kontrolmæssige foranstaltninger men også på at begrænse

forebyggelse behandling og skadesreduktion

er vi helt enige i at der skal fokuseres på forebyggelse og behandling af misbrugere af narkotika det gælder helt generelt i vores social sundheds og retspolitik som alle bygger på at empati sættes i højsædet men forebyggelse og behandling skal ikke kun inkluderes det skal simpelt hen være udgangspunktet i den danske narkotikapolitik både nationalt og internationalt

arbejde for en evidensbaseret narkotikapolitik det vil sige at man baserer sin politik på viden og erfaring og beviser regeringen skriver i sit regeringsgrundlag at en stor del af den socialpolitiske indsats ingen dokumenteret effekt

en udmelding som vi i alternativet er meget begejstrede over

lejligheden til at rose regeringen for lige præcis den udmelding

sin indsats på dokumentation og beviser

at den årtier lange krig mod narkotika ikke

ord igen for at den hårde kriminalisering af narkotika

ekstremt dødelige og samfundsnedbrydende narkokrig i mexico og til omfattende vold i store dele af resten af verden samtidig har kriminaliseringen af narkotika i alt for mange tilfælde ikke mindst internationalt ledt til uhensigtsmæssige konsekvenser for stofbrugerne her snakker vi om marginalisering social og erhvervsmæssig udstødelse og uforholdsmæssig hård afstraffelse i form af for eksempel fængsling

et af de lande i europa der har flest narkotikarelaterede dødsfald per indbygger med hele to hundrede og tre og tres dødsfald sidste år

sundhedsstyrelsen at trettentusind personer tager stoffer med sprøjter og kanyler i danmark og af dem står mellem halvdelen og to tredjedele uden for

ikke fokus nok på behandling

virker ikke det viser de her tal og derfor skal vi undersøge alternative tilgange til

vores nationale såvel som internationale position bør simpelt hen reflektere et langt højere ambitionsniveau vi går i alternativet som bekendt ind for legalisering af cannabis på trods af forbuddet mod cannabis er det let tilgængeligt på det sorte marked som finansierer organiseret kriminalitet og forbuddet har desuden medført bandekrige og vold og uro og politiet bruger uforholdsmæssig mange ressourcer på at håndhæve lovgivningen på området

jeg var inde på i mit spørgsmål tidligere

legalisering af cannabis opvejer ulemperne noget der tyder på at et forbud skaber et mindsket forbrug af cannabis i vores befolkning

det bør altså undersøges i hvor høj grad de forhold der gør sig gældende

øvrige narkotika derfor vil vi i

som vi kan takke liberal alliance for at vi får nedsat i to tusind og seksten den skal generere ny viden på området og

blandt andet undersøge de sociale og økonomiske konsekvenser af forbuddet mod narkotika vi ser meget frem til at følge det arbejde som kommissionen kommer med og som forhåbentlig

klogere på det her område og vi skal åbne vores horisont sådan

en politik som igennem årtier har spillet fallit det gælder ikke mindst for de socialt udsatte i mange af verdens lande som stadig lider hårdt under krigen mod narkotika dem skal vi hjælpe ved at vi indfører en ny tilgang

flere organisationer og fn organer som decideret anbefaler en ny politik på området og det er den anbefaling som vi gerne vil understøtte og være en del af og det er fordi vi i danmark behøver at påtage os rollen som

til portugal hvor man har indført en meget progressiv

seks og tredive udtalte den senere præsident for det internationale politiforbund august vollmer at narkomani

aldrig kan løses af politiet men først og sidst er et medicinsk problem der skal løses af medicinske eksperter

hvor står vi så nu firs år senere vi har fået et system der beror på kriminalisering straf og indespærring med et narkotikaproblem der er eksploderet siden dengang

ifølge fn er handelen med narkotika på omkring tre hundrede og tyve milliard dollars

april næste år en specialsession ungass som vi har hørt

retning vi har brug for

fra moralisme og symbolpolitik

basere vores tilgang og anbefalinger på et evidensbaseret grundlag på det der virker

for flere år siden på baggrund af en stor undersøgelse af forbruget af illegale stoffer i sytten lande

er sammenhæng mellem de enkelte landes narkotikalovgivning og befolkningens forbrug af narkotika sandsynligheden for at en amerikaner

otte og halvfems til otteogtredivetusind i to tusind og otte og mellem to tusind og to tusind og otte faldt det årlige antal af hiv tilfælde blandt stofbrugere fra ni hundrede og syv til to hundrede og syv og tres i to i to tusind og fjorten udgav who en rapport hvori de for første gang opfordrede verdens lande til at afkriminalisere stoffer til personligt brug for at fremme folkesundheden der stod

politikker og love der afkriminaliserer

brug af stoffer og dermed reducerer brugen af indespærring

virker meget tiltalende og vi har længe efterspurgt en kommission til at undersøge spørgsmålet vi ser at hverken den danske eller den globale tilgang

og den portugisiske model er god fordi man netop kan gå efter bagmændene grundideen om at man tilbydes behandling når man bliver antruffet på

at afkriminalisering af stofbrug er nøglen til effektivt at reducere sygdomme og skader

regeringer til at afkriminalisere narko i små

det er på tide

omkostningerne både de menneskelige og de økonomiske er simpelt hen for store

få reduceret skadesvirkninger reduceret antallet af misbrugere og reduceret de negative konsekvenser det også har for resten af samfundet

seksten stævner sammen i new york for at drøfte narkotikapolitik og udstikke linjerne for fremtiden mens det krævede tyve

fire og firs lande det tror jeg vil gøre enhver

som jo er en videreførelse af den tidligere regerings linje det er godt og fornuftigt

sammenhæng i det arbejde vi ønsker en fleksibel konvention som giver vide rammer for udvikling af indsatsen på nationalt plan

men også meget gerne på forebyggelse

løsningen

vi skal gøre

er

tvivl om at ordføreren er forbløffet for hun

bag på mig når jeg siger at det bygger på værdier og principper

ufornuftigt det kan jo virke enormt negativt

vi ser mennesket som ufornuftigt og det betyder

sige at okay så afkriminaliserer vi det og så håber vi på bedre tider

men det er ikke noget langvarigt projekt sådan som jeg

mangler vi også stadig væk at se flere resultater

jeg tror ikke der er nogen af de partier der har bakket op om den erklæring som liberal alliance har læst op

sti

også i

mennesket